lovforslag nummer

rune lund beslutningsforslag nummer

vil fremgå af folketingstidende DK

udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren

at lejerbo i københavn har fremsat ønske om politimæssig bevogtning

massivt til stede i de dele af københavn hvor vi har set skudepisoder vi kan også se at politiets indsats har

en hundrede visitationer på nørrebro og

politiet får også fjernet bandemedlemmer fra gaden siden i sommer har

fra miljøet og den massive politimæssige indsats og tilstedeværelse på nørrebro gør altså en helt håndgribelig forskel der bliver foretaget anholdelser og kriminelle bliver retsforfulgt og fængslet i forhold til

i forlængelse af mødet mellem politiet og boligforeningen besluttede politiet i fredags at øge den generelle tilstedeværelse yderligere på indre nørrebro i mjølnerparken og i tingbjerg og det betyder konkret at der i den kommende tid vil være en mobil politistation i mjølnerparken så lad mig opsummere vores politi arbejder hver eneste dag og nat i kampen mod banderne rækken af bandemedlemmer som politiet anholder og fjerner fra gaden vokser uge for uge forbryderne stilles til ansvar og

det viser at det i sidste ende er samfundet og ikke afstumpede kriminelle voldsmænd

farligere nogle steder på nørrebro end det faktisk er inde i krystalgade

om det er muligt at der i en periode kunne være en permanent bevogtning visse steder ikke kun

andre steder hvor der er

ville selvfølgelig trække på rigtig mange politiressourcer et umiddelbart bud er

og der tror jeg måske vi kunne lave en polititilstedeværelse der er bedre end at bruge fem hundrede årsværk

den massive polititilstedeværelse

jeg har besøgt mjølnerparken i morges og haft et møde med lejerbo som i hvert fald indtil videre er tilfreds med det der er blevet aftalt med politiet

men jeg kan sige at det allerede følger af reglerne i dag at hvis en kriminel udlænding kan udvises af danmark så skal dette ske medmindre det med sikkerhed er i strid med danmarks internationale forpligtelser herunder

artikel ottende anklagemyndigheden og domstolene skal derfor allerede i dag i hvert enkelt tilfælde vurdere om artikel otte stykke to giver mulighed for at udvise

vil skrive i udlændingelovens bemærkninger hvornår kriminelle udlændinge i almindelighed kan udvises

sikre at lovgivningsmagten påtager sig et større ansvar for hvornår der kan ske udvisning uden at det er i strid med artikel

i arbejdet med det lovforslag vil undersøgelsen

fra institut for menneskerettigheder om praksis ved danske domstole og menneskerettighedsdomstolen

samtidig med det her er vi jo også nødt til at arbejde på den internationale bane for at forsøge at påvirke fortolkningen af

overtaget formandskabet for europarådet og det vil vi bruge til at arbejde for at medlemsstaterne får en større rolle og får mulighed for at påvirke retningen når de oplever

under henvisning til at han havde ret til familieliv her i danmark

blev i danmark og ikke kunne udvises af landet

men men det som vi så spørger om når vi nu er nået til det her

om der ikke er andre ting der gælder end den enkeltes ret til familieliv

den offentlige tryghed landets økonomiske velfærd man kunne sige

være alle de argumenter man overhovedet kunne finde på for at sige at

forhold til landets ve og vel

hver en mulighed der er og kræver påstand om udvisning og

hurtig med tidligere og vi har altså nu allerede muligheden for

det vil føre til flere udvisninger det tror

og den danske stat til grin og malket

så alligevel ikke bringe i anvendelse at der faktisk er et hensyn til landet

der er et hensyn at vise til det land

sted forholde os til at det så er virkeligheden

har været påstand om udvisning

er ved at ændre sig nu og derfor tror jeg at vi kan glæde os over at i fremtiden vil vi komme af med langt flere og kunne udvise langt flere fordi praksis nu har ændret

fra politisk side altid tager hensyn til individet

få fat på stykke to nemlig det der giver os redskaber til at få udvist langt flere

regeringen bruger sit politiske mandat til at anvende stykke to i blandt andet artikel ottende og lad os tage et eksempel som

landets økonomiske velfærd

banderne er det national sikkerhed og den offentlige tryghed det vi oplever er jo at politikere dækker sig ind under juristers anbefaling om

i folketinget hvor vi går ind mere konkret og siger hvad det er der skal til for at blive udvist det er netop det politiske ansvar og det er jeg

en international fortolkning af konventionerne det man skal gøre er jo selv at fortolke

har man jo rig lejlighed til at bruge konventionerne

at komme i gang vi har alle redskaberne

at nu tager vi det på os politisk netop for at bruge den aktivt og sige hvordan er det så domstolene

vi også får det vedtaget for jeg er enig i at vi jo skal tage det

tager hensyn til om man tager hensyn til den enkelte der kommer hertil

hen at vi må tilbage til det grundlæggende at der er et hensyn at tage

for fædrelandet og over for de kommende generationers ve og vel og derfor er sådan en sag som

så er det at vi nu siger at der er et

hvordan det bliver fortolket i forhold til praksis og det tager vi nu på os som politikere nu strammer vi loven så vi tydeligere ser hvad der skal til for at blive udvist for jeg er jo enig

hensynet til lov og orden og de helt almindelige ordentlige mennesker der regerer

deres indsats og støttes efter behov det er afgørende at veteranindsatsen ikke gør forskel i tilbuddene på baggrund af veteranens bopæl det er min opfattelse at vi

i hele rigsfællesskabet veteraner bosiddende på færøerne er omfattet af veterancenterets

tilbud og ydelser og det gælder også

veteranernes pårørende så veterancenteret er omdrejningspunktet for anerkendelse og støtte til veteraner og pårørende det betyder

naturligvis kan rette henvendelse til veterancenterets døgntelefon veterancenteret har mulighed for at henvise en veteran eller pårørende som er bosat på færøerne til psykologbehandling i thorshavn

retter centeret henvendelse til veteraner to en halv fem og otte år efter missionen for at gøre opmærksom på hvilke muligheder den enkelte veteran har for at få hjælp

er til danske

den sociallovgivning er jo hjemtaget på færøerne så der kan være

det jeg hører er simpelt hen bare at det er afstanden der er for stor det er rigtigt at de til enhver tid kan blive henvist

på på færøerne og de tager jo under alle

på bedste vis hånd om de her krigsveteraner problemet er bare at de psykologer

det er jo altså en udfordring når når man klokken nul tre om natten virkelig har brug for at at

de siger at

de er i en god dialog med de færøske myndigheder og at også den frivillige indsats der ydes i forbindelse med

der er jo i år blevet dannet en lokalforening af den frivillige organisation danmarks

jeg har tilkendegivet at

den veteranforening der er dannet deroppe og som vist pt har

har været uvurderlig på alle mulige måder men når jeg sådan læser

så må sige helt så tæt sikkerhedsnet under de færøske veteraner som der er under veteranerne her i danmark fordi afstanden jo er

vi vil fortsætte dialogen med de færøske myndigheder og se hvordan vi kan

vil jeg selv ved først givne lejlighed tage en snak med

veteranforening for at høre hvad deres

har ikke formet sig som som han har ønsket sig og det er svært

den der nærhed der gør at hjælpen føles så forbavsende langt væk

noget af den måske skal gives igennem en telefon så det det er

af tiltagene som ministeren rigtigt var inde på

omfanget af det problem vi står med her ligesom vi i danmark prøver at blive bedre og bedre til at

også drage nogle erfaringer for så vidt angår færøske veteraner med de forskelle der er

den danske rigsrevision har rejst alvorlig tvivl om de beregninger som man har brugt synes ministeren så ikke at det vil være rimeligt over for borgerne at sikre en nødbremse med årlige statusrapporter om kampflyene og at finansudvalget så løbende skal godkende anskaffelsen

tilfældet ved anskaffelsen af de nye f fem og tredive kampfly til forsvaret hvor jeg agter snarest at forelægge et aktstykke for folketingets finansudvalg det er således folketinget der giver den nødvendige bevillingsmæssige hjemmel til anskaffelsen af de nye kampfly og det er således også folketinget der godkender de rammer som anskaffelsen

skal gennemføres inden for det følger af retningslinjerne

finansudvalg orienteres eller eventuelt anmodes om ny bevillingsmæssig hjemmel såfremt der på et senere tidspunkt skulle opstå væsentlige ændringer i forbindelse med disse større materielanskaffelser og det vil også være tilfældet i forbindelse med indkøb af nye kampfly da der er tale om en meget stor investering har jeg tænkt mig i det kommende aktstykke at foreslå folketingets finansudvalg at jeg årligt vil orientere udvalget om udviklingen i kampflyanskaffelsen til slut vil jeg blot nævne at anskaffelsen af nye kampfly ud over

forsvarets største anskaffelse nogen sinde

af strategisk betydning for danmark forsvaret har brug for nye kampfly til at afløse de aldrende f seksten fly og derfor søges der om hjemmel ved finansudvalget til at indkøbe syv og tyve nye f fem og tredive kampfly så de nye f fem og tredive kampfly kan være klar

en og tyve kampfly anskaffes i én stor portion det betyder vel også at

man ikke kan træde ud af det igen hvis der viser sig at være problemer

meget meget uforsvarligt i en situation hvor både den amerikanske og den danske rigsrevision siger at der er problemer med det her

om at bekræfte at det som man indtil videre har tænkt sig at

kampfly og så kun gemme de sidste seks som der står i jeres aftale men altså skrive under på en kæmpestor portion først

hvis det viser sig at økonomien skrider og der bliver de her store problemer som alle har peget

forsvarsministeren har tænkt sig at

man har fået tallene i de her beregninger

fordi der er de her store problemer er det noget som forsvarsministeren vil imødekomme

statsrevisorerne og rigsrevisionen er kommet med der vil vi

besvare de her spørgsmål

og har fokus på udviklingen i omkostningerne i programmet nyt kampfly program deltager sammen med andre partnerlande i programmets styregruppe og her kan vi jo være med til at påvirke udviklingen og stille

at vores beslutning hviler på et klart og oplyst

skulle sige hvad der sker om ti tyve

tredive år der er jo temmelig lang levetid

på de her fly og det vil jeg så ikke begynde

spekulere i andet end at sige at vi synes at vi har et solidt

så selvfølgelig skal man kunne sige noget om hvor vanvittig meget økonomien kan risikere at skride i det her det er klart fordi det er fremtidige skatteydere der kommer til at betale for det jeg vil gerne høre vil man kunne stoppe det her kampflykøb når der først er skrevet under vil man kunne gå ud hvis det viser sig at der er kæmpestore problemer eller er vi bare fuldstændig prisgivet når

sige at vi kan hoppe ud af den aftale vi er i et partnerskab med en lang række andre lande der

udvikler det her kampfly vi har den glæde

lang række andre lande så

og jeg vil sige om den kritik rigsrevisionen er kommet med at den

om nogle bestemte punkter blandt andet om man kan flyve to hundrede

kunnet oplyse at der er fire lande ud over danmark som regner med to hundrede og

der er spørgsmål om rådighedsgrad hvor vi regner med halvfjerds procent det er man ved at nå op på så de forudsætninger der er lagt

jo en ordning til de borgere som har så ubetydelig arbejdsevne i

ethvert erhverv at de simpelt hen ikke kan arbejde overhovedet

én mulighed vi har i dag heldigvis gode muligheder for de borgere som kan arbejde også selv om det ikke er på fuld kraft borgere der har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne for

på grund af fysisk nedslidning har jo i dag muligheder for at få støtte til at udvikle deres arbejdsevne eller blive på arbejdsmarkedet med den restarbejdsevne som de nu engang

blev fleksjobordningen mere rummelig så

reelt er muligt at blive ansat i fleksjob

det er jo i høj grad kommet ikke mindst de ældre på arbejdsmarkedet til gode det er rigtig positivt og viser

er flere med nedsat arbejdsevne som nu bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet i stedet for at forsvinde ud af arbejdsmarkedet

der er også mulighed for at blive omskolet til andre typer opgaver

netop indgåede trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen og efteruddannelse sikrer

at medarbejdere i nedslidningstruede brancher kan blive omskolet endelig har regeringen også som led i aftale om flere

besluttet at nedsætte en tænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv den skal blandt andet se på hvordan seniorer i højere grad kan fastholdes på arbejdsmarkedet og hvordan

og det er så en diskussion vi vender tilbage til tror jeg når kommissoriet

og det nævnte ministeren så heller ikke at efterlønsordningen er ved

og det er jo blandt andet derfor at nnf

er simpelt hen i den situation at de

ikke er raske nok til at kunne køre det i tempo

ministeren jo selv se på sine egne tal

er begrænset hvor mange der er i stand til at få

en førtidspension jeg vil tro at mange af dem heller ikke

berettiget til et fleksjob som ministeren er inde på så man kan godt have mange ting men her har vi altså nogle for hvem der tidligere var en mulighed for at træde tidligere ud af arbejdsmarkedet end

er jo fint nok at nedsætte en tænketank men ministeren siger jo

om hvad indholdet skal være af den hvad er det de skal kigge på er det at man skal forbedre arbejdsmiljøet er det at der skal være særlige ordninger for dem

man allerede på nuværende tidspunkt kan sige at der er rigtig mange der kommer og siger de ordninger der findes

jord og betonarbejdere det drejer sig om om smede og det drejer sig især også om slagteriarbejdere som har et hårdt fysisk arbejde der ikke kan fortsætte på den arbejdsplads de gerne vil

nogen konkrete initiativer i det jeg sagde nu tillader så at læse op igen og jeg citerer

for at blive omskolet til en anden type opgaver i samme virksomhed eller i en helt anden branche og den netop indgåede trepartsaftale som vi jo forhandlede på plads med lo og da og regeringen er jo netop med til at styrke hele spørgsmålet om hvordan medarbejdere i nedslidningstruede brancher kan blive omskolet så det er jo da et eksempel på en aftale der er lavet nu

som ikke mindst fagbevægelsen har kæmpet for og som jeg varmt selv støtter

opnå ret til en førtidspension eller en seniorførtidspension som kun ganske få har fået

skavanker i hele bevægeapparatet fordi de har haft et hårdt fysisk arbejde og mange af dem her er jo nogle der kom rigtig tidligt ud på arbejdsmarkedet

eksisterer ikke mere så det er jo derfor at den her gruppe

det er interessant at høre hvad den tænketank egentlig skal komme frem til

så folk kan blive derude indtil de når pensionsalderen

sørge for at folk der har

et ekspertudvalg der netop også skal tænke på hvordan vi kan forbedre vores arbejdsmiljø og det er jo bestemt et område som også vil komme vores ældre medborgere

af nedslidning eller tilskadekomst

var knap otte tusind fem hundrede personer der fik det sidste år og de borgere hvis arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat ned til få timer om ugen har jo også mulighed for at blive visiteret til

halvtreds år eller mere i et fleksjob det dækker både over

på den nye og den gamle ordning og mere end fireogtyvetusinde og femhundrede personer i den nye fleksjobordning arbejder her op til ti timer om ugen i de såkaldte minifleksjob som blev en reel mulighed med reformen cirka tolvtusinde og ottehundrede er halvtreds år eller derover så i bund og

er der jo muligheder inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer i dag men det er jo også

de forskellige ordninger er skruet sammen på den helt rigtige måde også for de lidt ældre borgere jeg forventer jo at evalueringen er klar i begyndelsen af det nye år

set allerede sagt med de partier der står bag

denne reform da det var fru mette frederiksen der

i den tænketank der var nedsat af herre henrik dam kristensen som beskæftigelsesminister dengang

sat i gang og det blev lige pludselig aflyst aflyst af ministerens forgænger men lad det nu være dem jeg tænker på er jo folk der er født handicappet det er folk der er

skade ved en arbejdsulykke det er folk der er kommet til skade ved trafikulykker og der synes jeg

at fleksjobordningen er rigtig god fordi det er en menneskeret at have et arbejde det står endda i grundloven

arbejde på særlige vilkår netop den kombination af at de har været udsat for det her eller var handicappede da de kom ud på arbejdsmarkedet gør jo at de måske er i en særlig situation

blive på arbejdsmarkedet indtil de når den normale pensionsalder

mange af dem har jo i perioder ikke haft nogen arbejdsgiver så der er heller ikke nogen arbejdsmarkedspension at tage af og

de står med så derfor vil jeg gerne høre hvad ministeren synes at staten har

kan diskutere det i de forligskredse som berører nogle af de her felter

vi lavede en satspuljeaftale som blandt andet

at styrke det rummelige arbejdsmarked og det er jo netop også i håbet om at nogle af dem

er en mulighed for at træde ud af arbejdsmarkedet før

og det er jo derfor vi skal finde en løsning jeg tror selv på som ministeren siger

arbejdsmarkedets parter har et ansvar

gennem overenskomsten så er der dem der har været uden for arbejdsmarkedet og der ved vi godt at det er folk som

vil lave løsninger for andre end dem de netop har et ansættelsesforhold til så der er altså en stor gruppe her som har været uden for arbejdsmarkedet af forskellige årsager

pensionsforhold og mulighed for at træde tilbage jo alt andet lige er ringere netop fordi de

er noget af det som man kan se på i den seniortænketank som måtte blive nedsat og så får vi jo ellers rig lejlighed til også at diskutere de andre problemstillinger i de evalueringer der kommer til at finde sted i løbet af de kommende måneder

det er glædeligt at der er flere som ønsker at bidrage aktivt til det danske samfund ved at tage nogle flere år på

bidrager med deres arbejdskraft og erfaringer i forhold til de danske virksomheder og derfor skal vi også i højere grad være med til at understøtte at seniorer frivilligt bliver længere tid på

den der hedder aftale om flere år på arbejdsmarkedet

der netop har til formål at gøre det mere økonomisk attraktivt for danskere at blive længere i job

har vi også besluttet at nedsætte en tænketank for et længere godt seniorarbejdsliv der skal se på hvordan seniorer i højere grad kan fastholdes på arbejdsmarkedet og hvordan ledige seniorer kan komme hurtigere tilbage

et arbejde som jeg selv synes er supervigtigt alene af den årsag at

ikke kan når man så hører liberal alliances ordfører fru laura lindahls ønske om at afskaffe efterlønnen

kan man jo godt blive meget urolig og meget nervøs

at forlænge pensionsalderen og at man egentlig ikke tænkte på alle de nedslidte man havde

jeg så også hørte det svar fra ministeren

et spørgsmål stillet af mig hvor han netop siger og jeg citerer regeringen har ingen aktuelle planer om at afskaffe

er en kattelem der står åben så muligheden

for at afskaffe efterlønnen når man nu har lyst til det på et tidspunkt

om man vil afskaffe efterlønnen eller om man

og

med forhandlere fra 3f der er dybt bekymret de siger at

er ude af arbejdsmarkedet som tres årig

vil være i stand til at arbejde længere samtidig

har vi en situation hvor ministeren nok så frejdigt siger at han ikke har nogen aktuelle planer om at vi skal afskaffe efterlønnen

ske nu er der nu noget galt igen jeg kunne godt tænke mig at få ministeren til helt firkantet at sige der bliver ikke rørt

og som står i en situation hvor de måske tænker hvad skal der nu ske og når der kommer sådan

en usikkerhed ministeren sagde jo så før og det noterede jeg mig også i svaret

nedsætte en seniortænketank kan ministeren bare med få ord forklare hvorfor regeringen den ene dag nedlægger en seniortænketank

at nu laver vi søreme en tænketank igen er det fordi regeringen så endelig indrømmer at det rent faktisk er nødvendigt at gøre noget for den gruppe

at vi nu skal lave et mere ambitiøst kommissorium end det som den tidligere regering lavede så det synes

regering nedsatte så kunne man være kommet tidligere i gang med at gøre noget for de her mennesker

man sådan set haft en syltekrukke i et par år kunne man ikke bare have beholdt den

bidrage i det omfang de har lyst til det er der mange seniorer der gerne vil

en satspuljeaftale hvor vi også forlænger seniornetværkene og deres store indsats rundtom i landet

ikke mere end nogle få dage siden jeg havde møde med seniornetværkene samlet i ministeriet og fik deres gode råd til hvordan man kan lave en bedre seniorpolitik

undersøgelsen arbejdsmiljø og helbred fra

slagteribranchen ligger således højt

belastningsindekset i undersøgelsen hvilket kan tyde på en relativt høj fysisk nedslidning i branchen det er arbejdsgiverne der har hovedansvaret for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser herunder også at sikre at medarbejdere ikke blive nedslidte på arbejdspladser med høje fysiske belastninger er det derfor vigtigt at forebygge nedslidning ved at sikre en fornuftig balance mellem den enkelte medarbejders fysiske kapacitet og de fysiske krav

som arbejdet stiller men vi skal også som samfund blive bedre til at forebygge nedslidning

også være med til at gentænke hele arbejdsmiljøområdet jeg glæder mig over at vi nu i fælles enighed kommer til at drøfte de her vigtige spørgsmål når udvalget

stiller skal der være andre veje

være oplagt at kigge på om medarbejderen kan blive omskolet til andre typer opgaver i virksomheder som er mindre belastende eller til

helt anden branche det er jo også derfor

den her omstillingsfond som skal være med til

ude på slagterierne han siger

og jeg citerer mine medlemmer starter tidligere på arbejdsmarkedet så når de når pensionsalderen har de arbejdet langt længere end de fleste andre samtidig lever de desværre markant kortere end gennemsnittet

pensionisttilværelse som de har knoklet for og gjort sig fortjent til altså hans medlemmer er udsat for knap tre gange så mange arbejdsskader

omkring to år kortere end andre og tyve procent af hans medlemer er nødt til at holde

at arbejde inden de bliver tres jeg synes det er utrolig vigtigt at vi

tager den her dagsorden op og kan ministeren

dermed ikke også give ole wehlast ret i

at vi tager slagteriarbejderne alvorligt

vi er altså nødt til at komme med nogle tanker for at

som vi mener de skal eller i hvert fald gøre et eller andet for at de

fysisk arbejde det kan vi også se i den seneste undersøgelse som vi diskuterede her i folketinget i foråret

er en stigning i muskel og skeletbesvær som jo blandt andet er et udtryk for det

slagteriarbejdere er underlagt derfor bliver vi også nødt til at gentænke hele vores arbejdsmiljøindsats og også bruge de nye teknologiske redskaber

et klokkeklart svar til ole formanden så han kan sige det videre

omstillingsfond som også kan tage afsæt i dem der

for et brancheskift det synes jeg da er et rigtig rigtig godt tilbud som vi ikke har set før og som vi skal til at udvikle nu fra to tusind og atten efter fagbevægelsens stærke ønske

spørgsmål i forhold til nnf vi har en

arbejder med tungt opslidende arbejde gennem hele deres liv og de skal så have et svar på hvordan

de kan komme ind i en god seniortilværelse på en ordentlig måde det har vi været igennem lidt tidligere ministeren svarer så

hvis man opdager at man er nedslidt så kan man komme i gang med noget andet det kan også være rigtig godt men i virkeligheden er det allerbedste jo at man forebygger at det overhovedet kommer til at ske nu kan vi ikke forebygge at folk bliver slagteriarbejdere for dem er der brug for der skal jo være nogle der slagter de grise som skal eksporteres men men regeringen har i sin visdom besluttet at

den forebyggelsesfond som ligger klar med en

milliard kr som kan anvendes til forebyggelse ude på arbejdspladserne

skal bruges til noget som helst hvor den netop kunne bruges til at sikre

at folk ikke bliver nedslidte for eksempel som slagteriarbejdere hvornår kommer den her fond

det handler selvfølgelig om hvor mange penge man har til rådighed det har jeg også før oplyst folketinget om men jeg er et hundrede procent enig med herre lennart damsbo

vi netop introduceret en ny kontrolform på byggepladserne

jeg forventer mig meget af og som vi jo også har fornøjelsen af at diskutere i morgen i et samråd for dem der gerne vil følge debatten yderligere

anderledes forebyggelsesindsats

vi gå i gang med det med det samme og for mig at se

grund til at vente til et ekspertudvalg har udtalt sig om hvordan man kan anvende forebyggelsesmidlerne der kunne vi

set bare aftale med hinanden at vi sætter noget i spil med det samme og ikke venter

omkring tyve år og arbejder hele livet og har et virkelig hårdt

jeg bare spørge ministeren gør man nok for dem i dag eller har man tænkt sig

og seksten begge tal dækker

og herhjemme og begge tal er jo alt for høje vi arbejder på flere fronter for at få pengene ind igen fra de udenlandske skyldnere

bedre til at opkræve gælden før de studerende misligholder og til at inddrive gælden når den først er misligholdt det gør vi for eksempel ved at gøre det lettere at melde sig til betalingsservice eller sætte betalingen op som en fast kontooverførsel fra udlandet samtidig har regeringen fokus på at skabe bedre balance

udlændinge der ikke bliver og arbejder i danmark efter endt uddannelse derfor ser vi kritisk på de engelsksprogede uddannelser vi tilbyder

om de i tilstrækkelig grad er fokuseret på et efterfølgende job på det danske arbejdsmarked

problemer på erhvervsakademier og professionshøjskoler jeg har derfor sammen med institutionerne taget konsekvensen og i år reduceret optaget på de engelsksprogede uddannelser med fem og tyve procent i forlængelse

i to tusind og tolv var den misligholdte studiegæld for studerende fra andre eu lande på to hundrede og sytten million

i dag er fyrre procent af studielån for udenlandske studerende misligholdt

samlet studiegæld på to milliard kroner

må der gælde det princip at man ikke skal klippe naboens græsplæne så danske skatteborgere skal selvfølgelig ikke betale for udenlandske skatteborgeres gæld men det gør de udenlandske unge

su støtte og så kan de ovenikøbet tage et su lån som de ikke behøver at betale tilbage derfor kan det heller ikke undre at de fire hundrede million kroner kun er toppen af isbjerget som det fremgår af ministerens eget svar har udenlandske studerende optaget su lån for i alt to milliard

er vigtigt at finansieringen af statsstøttede studielån ikke bringes i fare det

en reel risiko for fordi ubetalte studielån til studerende fra andre medlemslande er støt voksende det er ikke så

når eu medlemslandene har opstillet regler der sikrer vandrende arbejdstagernes ret

su lån samtidig med at eu landene ikke kan blive enige om at ændre inddrivningsdirektivet det er ministeren der har ansvaret for udformningen af reglerne for uddannelsesstøtte og herunder reglerne vedrørende studielån det er således fra ministerens ressortområde problemerne om misligholdt studiegæld udspringer hvor hurtigt kan ministeren have en redningsplan klar så de to milliard kroner

et meget stort beløb i forhold til den udfordring som staten har jeg er enig i at der bør være fælles eu regler på det her felt

vi havde en afstemning en afstemning som blandt andet handlede om europol men som jo også handlede om danske virksomheders mulighed for at inddrive deres gæld i udlandet og hvor spørgerens parti jo modsatte sig at vi

og jeg er for at vi har et fælles regelsæt når vi får den her problemstilling fordi det er meget vanskeligt at forestille sig individuelle løsninger for alle lande derfor har vi så også taget kontakt til europa kommissionen jeg selv og skatteministeren med henblik på at se hvordan dette problem kan løses

genopbygges helt fra bunden problemet opstår som følge af su reglerne der som vi er blevet mindet om til hudløshed skal følge eu lovgivningen også selv om der er hul i eu lovgivningen har ministeren selv en fornemmelse for at sådan

su reglerne er skruet sammen i dag bidrager dette til at underminere danskernes opbakning

har været stillet over for ikke mindst på inddrivelsessiden og det er jo alvorligt nok i sig selv kan man sige

staten går glip af store tilgodehavender i den sammenhæng men jeg er enig i at vi skal søge at tilvejebringe et bedre system og jeg håber bla at

man som led i den kommende su reform kan se på at skabe en mere hensigtsmæssig retsstilling samtidig med at vi altså arbejder med problemstillingen i eu

er form for spekulation skal vi sætte en stopper for og det gør vi også jeg har tilsendt den pågældende bestyrelsesformand som også er borgmester et brev i den sammenhæng

for at ændre både på inddrivelsessiden og på den eu retlige side samtidig med at vi altså kigger på de engelsksprogede uddannelser

fornuftig retsstilling set i forhold til det

stiller en gratis uddannelse til rådighed med su støtte til udenlandske studerende

su gæld som danske statsborgere har betalt det er uretfærdigt at danske studerende tvinges til at betale deres

su gæld tilbage fordi de bor i danmark og skat derfor kan komme efter dem mens udenlandske studerende kan flytte ud af landet og på den måde løbe fra regningen det er mærkeligt at eu domstolen kræver at danmark udbetaler lån til studerende fra andre medlemslande uden at den danske stat har lov til at inddrive gælden efterfølgende det betyder at den danske stat kun har pligten til at udbetale su lån uden at have rettigheden til at få pengene tilbage igen for mig at se viser viser det at det aldrig har været meningen at udenlandske studerende skulle kunne optage su lån det er en fortolkning som eu domstolen har trukket ned over hovedet på medlemsstaterne

vi taler jo ikke om et lille beløb fire hundrede million kroner i misligholdt su gæld fra udenlandske studerende som jeg har læst af skatteministerens egne tal om børnechecken fik børn bosat i udlandet to hundrede million kroner i to tusind og tretten her taler vi om et dobbelt beløb nemlig

den danske stat og det er jo ikke engang hele beløbet de fire hundrede million kroner er kun den misligholdte gæld udenlandske studerende har optaget lån for i alt to milliard

har ministeren også afskrevet de to milliard kr eller har ministeren tænkt sig at ændre su reglerne så færre udenlandske studerende

til spørgeren er at det jo fordrer en enighed om at man er villig til at afgive suverænitet

europol afstemningen modsatte spørgerens parti sig det

danske virksomheders mulighed for at opkræve fordringer de havde til gode i udlandet jeg kan sige at kommissionen nu

civilt og det er vi så i færd med at kigge på for det er et lidt overraskende svar kommissionen har givet men straks jeg ved mere vil jeg selvfølgelig

nemlig med børnechecken som jeg må forstå

er det penge som danske statsborgere bare må acceptere at skulle betale for at udenlandske unge kan tage en uddannelse i danmark og efterfølgende presse danske studerende på arbejdsmarkedet kan ministeren bekræfte at med de nuværende regler er to milliard kroner tabt i det øjeblik de udenlandske studerende rejser ud af landet

på stående fod men under alle omstændigheder er ministeren enig i at de to milliard kroner kunne være blevet brugt på rigtig mange flere undervisere mange flere undervisningstimer og langt mere feedback på skriftlige opgaver end tilfældet er nu eller mener ministeren at pengene er godt givet ud som situationen er

må vende tilbage men det er altså ikke vores opfattelse at pengene er

er godkendt uden timetal når en rapport fra lo ifølge ugebrevet a4 den syvende november to tusind og sytten viser at vandrende arbejdstageres adgang til su bliver en bagdør til social dumping fordi hver femte østeuropæiske studerende

su systemet alene ikke kan løse de problemstillinger på arbejdsmarkedet som belyses i den pågældende rapport når

skal være en god kontrol af at studerende der modtager su som vandrende arbejdstagere netop er det vandrende arbejdstagere og den kontrol har vi faktisk i dag studerende som søger

su som vandrende arbejdstagere skal sende dokumentation

det fremgår hvor mange timer de arbejder og hvor meget de tjener

situationer hvor vi først efterfølgende kontrollerer det kan være når en nyansat studerende for eksempel en vikaransat bliver godkendt til at modtage su på baggrund af en ansættelseskontrakt uden angivelse af fast timetal men ikke desto mindre finder kontrollen altså sted

en betingelse at den studerende oplyser at han eller hun vil arbejde minimum ti til tolv timer om ugen ved siden af studierne alle eu arbejdstagere der får

kontrolleres hver måned hver eneste måned og hvis betingelserne som arbejdstager ikke er opfyldt får de krav om at betale deres

su tilbage studerende der har haft status som vandrende arbejdstagere men som ikke opretholder den status

et andet eu land har ret til su under studier i danmark hvis

jo også set en eksorbitant stigning i antallet af lige nøjagtig studerende fra andre europæiske lande særligt måske de

su som følge af at de havde status som vandrende arbejdstagere i

det næsten ni tusind syv hundrede der har samme status det er altså i en periode på fem år hvor vi har en fem og tyve dobling af det antal ifølge netop den her rapport

to tusind og elleve kun tre og tredive rumænske arbejdstagere i danmark

fem hundrede af samme nationalitet mit spørgsmål

hvilke værnsinitiativer har ministeren påtænkt at iværksætte og implementere

at vi får dæmpet antallet af studerende der kommer

eller anvender dette som hvad skal man sige et levebrød i stedet for det det skal anvendes

kan bidrage til fællesskabet i danmark

su sådan som suen er i dag det må vi jo eventuelt tale om senere så

gør vi for eksempel noget i forhold til udbuddet af

måtte sende et brev til borgmesteren i horsens som også er bestyrelsesformand

hvor man producerer i nærheden af firs procent diplomingeniører som straks når uddannelsen er færdig tager hjem igen det er naturligvis ikke hensigten man kan så også undre sig over hvorfor folk udbyder de uddannelser

position vi har inden for en stor del felter

men jeg vil gerne vende tilbage til ministerens svar på mit spørgsmål

styrelsens kontrol eller rettere sagt mangel på samme jeg forstår på ministeren at man

skal sende ind både angående timeantal

man opfylder betingelserne herfor men synes ministeren faktisk når det nu er at vi også får at vide her i rapporten at man jo altså

undersøge lige præcis

er det åbenbart et voldsomt incitament at komme op og få dansk su eftersom

tre gange mindstelønnen i de pågældende lande hvis vi taler

og det skal vi selvfølgelig ikke finde os i og det griber regeringen også ind over for

eneste saliggørende jo altså ikke en kontrol af ansættelseskontrakten

den indkomst som den enkelte faktisk får den kontrol foretages af styrelsen og det er mit klare indtryk at den kontrol grundig og

su modtagere som har status af vandrende arbejdstagere

ringer der selvfølgelig en klokke særlig når vi for eksempel ser på antallet af rumænere der vokser endnu mere og når vi hører fra nogle fagforeninger blandt andet i nordjylland at der er et stigende antal studerende fra for eksempel rumænien der arbejder på hoteller og restauranter til nogle lønninger som er meget lavere end vi er vant til i danmark så mit første spørgsmål er egentlig

er det bekymrende tal at vi fra to tusind og elleve er gået fra fire hundrede udenlandske su modtagere som får udbetalt su som følge af status som vandrende arbejdstagere til nu

kraftigt arbejdskraft i de her år men det er klart at vi ikke skal være ofre for spekulation og derfor fører vi den kontrol vi gør og derfor kigger vi også ud på uddannelsesstederne hvor man ser bemærkelsesværdige udbud

når det så kommer til de arbejdsmarkedsrelaterede forhold

der er vældig gode instrumenter

at arbejdsmarkedets parter kan håndtere det og og

vi dog deler er at der skal gribes ind over for spekulation i systemet og i den forbindelse kunne

i danmark at man skal have ti til tolv timers arbejde om ugen som ministeren også lige redegjorde for og kunne ministeren for eksempel være interesseret i at gøre

definitionen af en vandrende arbejdstager

det er en anden kamp som flyttes ind på

overordnet mener at indvandrere og danskere skal bøje sig ind mod hinanden og så mødes man et eller andet sted på midten

det er jeg lodret

også tidligere har sagt nemlig at integration ikke er et spørgsmål om at alle skal give sig lidt og integration er i hvert fald heller ikke

i forbindelse med det man kunne kalde for

anden misforstået hensyntagen

også min holdning at det er

muslimske mindretal får lov til at sætte sine egne religiøse

det gælder for eksempel krav om rituel slagtning

serveres i vores daginstitutioner på vores sygehuse og på plejehjem

jeg vil så til gengæld også lade det være op til de

og jeg har fuld tillid til at den enkelte kommunalbestyrelse eller den enkelte institution kan vurdere hvad der er den bedste løsning inden for den ramme forventer jeg så at både kommuner og daginstitutioner

de skal for eksempel sørge for at alle børn ved

leve i danmark hvilke regler

kan vi rolig være stolte af dem skal vi værne om

derfor synes jeg også at det er helt afgørende at vi alle sammen kæmper den her kamp netop for danske værdier og normer

set at vi står stærkest ved at gøre det hver især

her og at man netop ikke i kommunalbestyrelsen kan fralægge sig det

nogle inde på christiansborg der har besluttet det her

i forsvaret af værdisættet ved

er i hver enkelt kommune på hver enkelt institution og jo også i dagligdagen

blandt svømmere der svømmer og

jo har en tradition for at man svømmer sammen på tværs af køn

fritidsinteresser sammen og at det faktisk er rigtig sundt

man gør det på den måde men jeg mener at forsvaret for det står stærkest og bedst ved at man tager diskussionen lokalt og at man ikke bare kan henvise til at det også

besluttet inde på christiansborg så man kan ikke sige at der er et eller andet antal gange

og præcis den samme som den var i maj nemlig at vi ikke

opgør med de huller som der

grundlaget for opførelsen af minareter er

kommunerne præcis som man i kommunerne tager stilling til et hvilket som helst andet byggeri kommunerne

fastlægger lokalplanerne

hvordan et område kan anvendes og herunder selvfølgelig også bestemmelser om

bestemt sted og det sikrer efter min mening den bedste demokratiske proces lokalt det er efter min opfattelse den helt rigtige måde

regulere det her område på og det ansvar

både venstres og dansk folkepartis medlemmer af kommunalbestyrelserne gerne vil

hvis fru karina due spørger til om

et udtryk for en islamisering af danmark og jeg tror i

sige at jeg personligt ikke mener at minareter hører til i et

er mit udgangspunkt at forsvaret for de danske værdier

i dagligdagen såvel i daginstitutionen som i kommunalbestyrelsen

langt væk fra nemlig inde på christiansborg sådan

er helt afgørende at vi hver især står på mål for

hvis du spørger om jeg synes minareter hører til i danmark

at alting skal besluttes her og der holder jeg jo så på det første

jeg anerkender helt at man sagtens vil kunne argumentere for det

at man selvfølgelig rejser hjem og genopbygger sit land danmark skal naturligvis ikke

personer der ikke længere har behov for beskyttelse og det er

derfor at regeringen i de senere år

ad flere omgange har skærpet reglerne for inddragelse af opholdstilladelser

klare regler om inddragelse af opholdstilladelser og inddragelse af en tidsbegrænset

opholdstilladelse skal som udgangspunkt ske hvis forholdene i hjemlandet eller i dele af landet har ændret sig på en måde så udlændingene ikke længere risikerer forfølgelse

som udgangspunkt også ske hvis en flygtning for eksempel rejser hjem på ferie i hjemlandet idet man jo så må formode at han eller hun

ikke længere risikerer forfølgelse

at asylmyndighederne er meget opmærksomme på om forholdene i

lad mig måske lige i den forbindelse fremhæve at konflikten i syrien og også dens betydning for flygtningenævnets praksis har været drøftet på samtlige møder i flygtningenævnets formandskab og koordinationsudvalg siden april to tusind og elleve myndighederne er derfor også meget opmærksomme på at det ikke nødvendigvis er alle områder i et land

indledt et meget stort inddragelsesprojekt vedrørende somaliske statsborgere med opholdstilladelse på grund af de generelle forhold i somalia

at udlændingestyrelsen som led i det projekt indtil videre har inddraget eller givet afslag på forlængelse af opholdstilladelser

udgangspunktet være at man fra dag et får at vide at man er her på midlertidigt ophold og det vil sige at der ikke

bliver taget initiativ til integration at der ikke bliver taget initiativ til alle mulige ting men det er på lånt tid og at når

at aktivere hjemsendelsen som noget ganske naturligt

i min egenskab af af medlem af indfødsretsudvalget formand for indfødsretsudvalget giver vi lige i øjeblikket

nogle år nu hvorfor gør vi det jo det gør vi fordi de irakere kom her som følge af irakkrigen så fik de midlertidigt ophold så fik de permanent ophold og nu bliver de så belønnet med et statsborgerskab i den anden ende det er simpelt hen en måde at gøre tingene på som ikke holder

aktivt og meget mere stålsat begynder

at sende de her folk hjem fordi der

en eller anden total sammenblanding som

per definition man har fået flygtningestatus også immigrant og så skal man bare indsluses i det danske samfund det er den trafik og den

have gjort op med hvis vi skal

mener jeg at så længe man er her skal man bidrage så skal man forsørge sig selv

anerkende at der jo netop

sker nogle ting på det her område for eksempel det faktum at der er omkring fire hundrede der enten ikke har fået forlænget eller har

afslag på forlængelse af opholdstilladelsen fra somalia som ellers har været et land

hen det er totalt fejlagtigt at gribe det an på den måde man burde sige fra dag et ved du hvad kære ven

den krig som du er flygtet fra og den dag hvor den krig er ovre bliver du sendt hjem igen

det der sker og jeg synes at de integrationsplaner som regeringen selv har sat sig bag

viser hele viser hele problemet i det

man ikke længere er i fare i det hjemland man kommer fra

hvad skal der skal der ligesom ske i den periode man så er i danmark der er jeg af den holdning at

forsørge sig selv der skal man ud på arbejdsmarkedet og der skal

vender den en hundrede og firs grader og siger

drejer sig om når vi tager imod flygtninge er at de skal hjem igen når der er fred og ingen fare i deres eget land det er simpelt hen det der er grundforudsætningen

skal tænke på at det er de stærkeste der er nået hertil så det er

prioritere det det har vi understøttet fra statsligt hold med puljemidler ad to omgange derudover har regionerne i forbindelse med økonomiaftalen

er de halvtreds million kroner gået til region nordjylland det er frie midler som ikke har været bundet op på andre initiativer og hvor der også har ligget at man ud fra de midler som var frie midler i modsætning til hvad det nogle gange tidligere har været skulle løfte blandt andet den præhospitale

på noget af den debat der er foregået i nordjylland at man hellere ville have set at vi havde øremærket midlerne herindefra jeg synes nu ellers jeg plejer at høre at man gerne vil have frie midler så man kan lave de politiske prioriteringer lokalt men jeg har hørt ønsket

det ændrer ikke på at man har fået halvtreds million kroner

ekstra lige før sommerferien i forbindelse med økonomiaftalerne som man også skal bruge til at løfte det præhospitale område

kan føle sig trygge og at de også kan føle sig betrygget af at der kommer hurtig hjælp og udrykning når de enten kommer ud for en ulykke eller på andre måder har brug for

at region nordjylland i forbindelse med deres første ansøgning i to tusind og tretten tilkendegav at de ville videreføre akutlægebilen når de

løb ud og derfor kan det jo egentlig undre at man ikke har løftet den opgave i region nordjylland

hvor puljemidlerne også er ved at udløbe og hvor regionen har overtaget ansvaret

kan da så også høre ud fra den debat der har været i region nordjylland i den seneste tid at regionsformanden ulla astman fra spørgerens eget parti nu også er ved at være bevidst om det ansvar man har som regionspolitiker

handler det også om noget principielt når det er sådan at man har lavet et beredskab bestående af særlige lægehelikoptere der skal kunne nå ud også de steder hvor det

men den tætteste i skive

bor i nordjylland skal have en ringere behandling end

hjørring som en kompensation for helikopteren

de her penge løber ud nu og det vil sige at man

sætter ind med en særlig indsats finansieret af staten men lige når det gælder vendsyssel

vi har lavet en statslig ordning med lægehelikoptere den dækker ikke hele landet men der hvor vi

kan ministeren ikke forstå at folk

en lægehelikopter tæt på

har meget meget svært ved at forstå hvorfor deres

regionsråd i forhold til at sikre en tryghed for borgerne det kan

de her puljemidler at man selv ville overtage finansieringsansvaret når puljemidlerne løb ud tilsvarende har vi haft et tilskud til

så jeg synes egentlig at det må undre os som borgere at region hovedstaden region hovedstaden godt kan løfte et ansvar og skabe tryghed på bornholm men at region nordjylland ikke vil løfte det ansvar de har påtaget sig og skabe tryghed

virkelig er regeringens politik at dele folk op i a og

ministerens egen partifælle lone sondrup som er spidskandidat for venstre giver udtryk for at hun forventer at staten finansierer her fordi det da er helt utænkeligt at man deler folk op

det præhospitale og

i forhold til region nordjylland vil sikre at hvis man ikke kan løfte ansvaret selv

halvtreds million kroner ekstra til region nordjylland

løfte det her område når man ikke selv kan finde ud af at løfte den her virkelig vigtige opgave for

også at skabe tryghed og sikre det præhospitale

at det kan man ikke klare i nordjylland så fremover skal det udmøntes som puljer det er jo selvfølgelig det principielle som også hænger sammen med at vi

leve med at der er borgere i landet der oplever at deres regionsråd ikke tager det præhospitale lige så seriøst som de burde

påtager sig opgaven spørgsmålet er bare om det er rimeligt at sige at fordi man bor i vendsyssel

er der mindre statsligt engagement i ens sundhed sundhedsministeren går mindre op

i nordjylland kan ikke være sikre på at den udmøntning man selv laver når man får halvtreds million kr også kommer til at sikre en ordentlig præhospital indsats og det gælder jo ikke kun i vendsyssel min bekymring går bredt set på region nordjylland hvor vi kan se at vi har færrest udrykninger inden for de femten minutter i forhold til de fem andre regioner derfor er der jo en grundlæggende udfordring i forhold til at skabe tryghed for borgerne og understøtte den præhospitale indsats i region nordjylland det optager mig rigtig meget og det er

det er noget jeg kommer til at følge for nordjyderne kan ikke være tjent med at deres region er dårligere til at løfte den her opgave

om at københavnerne med al deres luftforurening ødelægger vores historiske bygninger i hovedstaden er det det som bekymrer ministeren mest altså de historiske

luftforurening i danmark det gør vi i forhold til det der trækker op over danmark fra de sydlige

og det gør vi i det internationale arbejde både i eu men også i de internationale konventioner

derfor meget optaget af at reglerne overholdes og at offentlighedens adgang ikke forhindres eller vanskeliggøres der må for eksempel ikke opsættes hegn eller skilte der giver indtryk af at adgang er forbudt hvis det faktisk er tilladt at færdes på stien eller i området kommunerne har ansvaret for at kontrollere om reglerne om adgang til naturen overholdes og det fremgår klart af reglerne i naturbeskyttelsesloven i lyset af den omtale der har været i pressen har jeg derfor bedt kommunernes landsforening om at bidrage til at få afklaret hvor udbredt

over på kommunerne det er åbenlyst at lovgivningsmæssigt er det sådan det er det er kommunernes ansvar men de sager der har været belyst i pressen

tv to viser jo at kommunen har har meget ringe

når der opstår problemer der var en sag fra lejre kommune hvor der er sket en ulovlig afspærring

jeg har udtalt mig til tv to og ministeren har gjort det samme ministeren siger

har sagt i salen i dag at det skal vi ikke blande os i fra christiansborg side kommunerne har et ansvar for at håndhæve den

som vi udstikker så bliver

borgmester som hedder carsten rasmussen og han siger at

optaget af at sikre at de her love bliver overholdt men han siger

og så sker der i virkeligheden ikke noget før fem år efter en eventuel domfældelse vi har ikke andre sanktionsmuligheder end dialog

nej jeg er ikke helt færdig

understreger netop at man godt kan sige at det er kommunens opgave at håndhæve de her regler men men kommunens mulighed for at sætte ind

gøre et påbud gældende

lodsejer hvad enten det er ved stranden eller åbne naturtyper er fuldstændig fraværende så hvad gør vi for at overkomme det problem at kommunerne reelt ikke har sanktionsmuligheder på trods af at nogle kommuner rent faktisk ønsker

kommunernes ageren ja så må vi selvfølgelig se på det der er i naturbeskyttelsesloven en helt klar

skal påse at lovens regler om adgang overholdes

hvor lang tid synes ministeren det er rimeligt der går fra kommunen påtaler et ulovligt forhold over for

lodsejer til at der rent faktisk

om det er nødvendigt at ændre i loven det er også derfor jeg

og så kan jeg jo ikke vide om den enkelte borgmester agerer efter dette eller hint det der er kommunernes opgave er at følge loven det er dem der har ansvaret for det og hvis kommunerne ikke gør det de skal så er der ankestyrelsen til at

det er så det jeg afventer kls tilkendegivelse

der være den frie adgang der er nogle helt klare tilkendegivelser i loven og de skal overholdes og så har jeg tillid til at kommunerne gør det og hvis det kræver flere redskaber ser vi på det og da spørgerens eget parti jo er med i

vi har med et rigtig rigtig godt forslag at gøre fra kolding kommune borgere og kommuner

kunne have en forventning om at deres sager bliver behandlet inden for en rimelig tidshorisont og det har jeg også indskærpet over for kystdirektoratet og så vil jeg meget gerne se på fremadrettet om vi kan gøre sagsgangen mindre bureaukratisk i forhold til håndhævelse af sager om bade og bådebroer

jeg også positiv i forhold til at arbejde for at overføre kompetencen til at udstede påbud til kommunerne så sagsgangen forenkles som foreslået af kolding kommune det er hensigtsmæssigt at den myndighed der har behandlet den konkrete sag

skal sikre at afgørelsen bliver efterlevet det vil kræve en lovændring men det har jeg så en klar forventning om at spørgeren også bakker op om

nemlig at få en dårligere sagsbehandling der har ligget fire sager i over et år og på trods af gentagne rykkere fra kolding kommune

bliver opdaget fordi jeg tager sagen op i avisen kalder man

er mig ubegribeligt at det kan gå sådan men i forhold til

jeg en minister som er imødekommende

ønsker at gribe ind over for afspærringer eller bade og bådebroer men vi har også en anden udfordring og det var det vi berørte i et tidligere spørgsmål nemlig

det kan godt være at ministeren opfatter det som

men overtrædelserne af det her med at afspærre stranden

helt massivt det sker det sker så mange steder og vi vil kunne tage

med de kommuner som bare ikke håndhæver de her regler

så åbenlyst at de regler ikke

jo meget meget enkelt hvis der er kommuner der ikke håndhæver det de skal i forhold til eventuelle spærringer på kyststrækninger

er der en klageinstans som man henvender sig til som borger

et ansvar her på christiansborg og sige til hinanden

at det er kommunernes ansvar det her område bliver bare

og så vil det naturligt i den dialog og også i den tilbagemelding der kommer fra kl

det er min opfattelse at vi kan lave ændringer i det her hvis der er en vilje til det politisk når vi får svaret fra kl kommer vi til at handle på det

nok inddrage spørgeren i den proces det er en fornøjelse når man oplever at spørgerens parti faktisk vil tage et medansvar for nogle ting i det her samfund så

at programmer produceret på tegnsprog som modersmål vil indeholde sproglige nuancer der ikke i samme grad vil være til stede i en tegnsprogstolket produktion finder

ministeren så ikke at døve skal have ret til adgang til tegnsprogsproducerede programmer

indhold formidlet på tegnsprog ikke står og falder med produktionsselskabet døvefilm

mennesker med hørehandicap også fremover kunne se tegnsprogstolkede udsendelser på danmarks radio det er danmarks radio kontraktligt forpligtet til og det er i det lys at regeringens

om at omprioritere støtten til døvefilm skal ses

jeg også gerne sige åbent at det har været en rigtig svær beslutning også selv om

kun i gåseøjne var en besparelse på syv million kr fordi døvefilms udsendelser har en særlig værdi for mange med hørehandicap fordi de er produceret på tegnsprog men i regeringen har vi været igennem en hård prioriteringsproces inden vi har lagt vores forslag til næste års finanslov frem og vi skal jo også have råd til nye vigtige initiativer

som vi gør

sagen er for mig at se at det er regeringens holdning at det ikke længere skal være muligt for døve borgere at se tegnsprogsproducerede programmer

for mange er en ny erkendelse at der er meget stor forskel på det at have tegnsprogsproducerede udsendelser og det at have tegnsprogstolkede udsendelser det er jo ikke

besluttede at anerkende tegnsprog som et selvstændigt sprog

forpligtelserne i fns handicapkonvention

fire hedder at personer med handicap på lige fod med andre er berettiget til anerkendelse og støtte af deres særlige kulturelle og sproglige identitet herunder tegnsprog og døvekultur

i forhold til folketingets beslutning om anerkendelse af tegnsprog som

døve borgeres modersmål hvis vi nu igen reducerer tegnsproget til at være et hjælpemiddel til oversættelse af de hørendes sprog frem for et selvstændigt sprog og jeg vil også godt høre et helt klart svar fra ministeren mener ministeren ikke at der påhviler regeringen et ansvar for at sikre at det fortsat skal være muligt for døve

medlemslandene til løbende både at udvikle

og fremme beskyttelse af mennesker med handicap og hvordan det bedst sker er jo

set op til det enkelte medlemsland at vurdere inden for konventionens rammer

nedsat for at varetage spørgsmål vedrørende dansk tegnsprog og dr er jo som nævnt forpligtet via deres public service kontrakt til også at sende tegnsprogstolket indhold således at mennesker med hørehandicap har adgang til både tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser og andre udsendelser som eksempelvis dokumentarudsendelser så det er min vurdering at danmark

op til kravene i handicapkonventionen om at anerkende og støtte mennesker

hørehandicaps særlige kulturelle og sproglige identitet er der så forskel

at døvefilm ikke er levedygtigt hvis man fjerner

døvefilm har varslet opsigelse af samtlige

og dermed kan man sige at man de facto lukker døvefilm ved at fjerne statstilskuddet og dermed

fjerner man døve borgeres ret til at se tv udsendelser på deres modersmål er det ikke ministerens opfattelse at vi

stikken ved at de ikke længere er i stand til at kunne orientere sig

disse tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser

bliver tegnsprogstolket det synes jeg faktisk godt vi kan være bekendt

taget hånd om at at der også er et udbud af nyheder til

for en gruppe borgere man særlig rammer

helt enige om at mennesker med handicap

vi ved jo fra de undersøgelser der er lavet af danske døves landsforbund at der er meget stor forskel

her vil særlig ramme de fire tusind borgere som er født døve

lært det talte sprog heller fra

læsevanskeligheder ganske store forståelsesvanskeligheder

det så at sige er den gruppe af borgere som har sværeste handicap i forhold til deres manglende hørelse der bliver ramt hårdest jeg vil derfor

ikke vil overveje om der alligevel her i elvte time kan findes midler

med et hørehandicap fortsat har adgang til tegnsprogstolket indhold på dr og det er mit helt klare indtryk at der

grund til at skamme sig over de tegnsprogstolkede udsendelser som

også at omtalen af ordet ripper op i nogle af de sår som præger og har præget den dansk

og der er stadig mange fordomme som man støder på hvis man er

grønlænder i dele af pressen

misforståelse at optagelsen af ordet i den danske ordbog skulle være en form for blåstempling af at man bruger det her ord og det er der faktisk ikke tale om

set det danske sprog og litteraturselskab

og herunder også til ordbogsarbejdet men kulturministeriet har altså ikke nogen indflydelse på hvordan selskabet tilrettelægger sit arbejde ordbogen har heller ikke

dansk ordbog men den

benyttede betydningsordbog over moderne dansk og derfor har optagelsen af ordet selvfølgelig vakt opsigt jeg oplever

heldigvis at den slags meget nedladende og fordomsfulde og kollektiviserende kollektiviserende tale om vores grønlandske medborgere hører fortiden til og derfor ærgrer jeg mig personligt endnu mere over

fokus på et ord af den her slags men når det er sagt

opmærksom på at vi ikke ser ned på grønlændere og at vi ikke er fordomsfulde og uvidende og det synes jeg faktisk er væsentligt at holde fast i men det er altså en kendsgerning at når man optager ordet

et udtryk for at man bør bruge det det er et udtryk for at man

vigtigt at man man har et sted hvor man så kan slå de ord op man vil skrive hvis man er i tvivl om hvordan de skal staves det mener jeg

formål med at have en ordbog

det har jo også tidligere været i det man kaldte begrebsordbogen

hundrede ord der er blevet optaget den her gang men men jeg synes måske der er noget principielt i at ordbogen skal bruges til

nogle tiltag som at at optage

end det er et spørgsmål om at sige at

det danske folks officielle ordbog altså det ligger der hvor det gør og det er ikke noget som vi har direkte indflydelse på og det synes jeg sådan set heller ikke at vi skal have

taler nedsættende og kollektiviserende om folk

smagsdommere på hvad der kan siges og gøres men jeg synes det er tankevækkende at man så samtidig nærmest forbyder ord altså der er

sige grønlænderstiv jeg tror det var en fodboldtræner

de hed noget dengang nu hedder de flødeboller

man har altså lavet et skred hvor man siger at her er der noget noget skjult racisme og derfor er det pludselig blevet et fyord

de her betonklodser som man sætter op når der skal være

koranklodser det synes jeg da også er noget underligt noget

gudskelov en kreativitet der gør at

får sagt de mest forfærdelige ting hvis de åbenbart bliver sagt tit nok

kan det også blive en optagelse i den her ordbog det ville jeg godt nok synes var

hensigt med det her vi må jo følge

sproget og sprogets udvikling og den måde vi bruger vores sprog

så vi også kan inspirere andre men som sagt selve ordbogen her er altså noget der ligger i en selvejende institution og en betydningsordbog at jeg så sammen

man har fundet det nødvendigt at optage et ord som

herre daniel toft jakobsen

påført visse gener derfor synes jeg også at det altid bør være en målsætning at forsøge at begrænse generne inden for projektets økonomiske rammer før man kan påbegynde etableringen af større anlægsprojekter gælder der krav

at anlægsmyndigheden skal undersøge de forventede virkninger på miljøet som projektet kan få her undersøges blandt andet påvirkninger såsom støj og omkørsler anlægsmyndigheden udarbejder en vvm redegørelse som skal i offentlig høring inden der kan gives tilladelse til at gå i gang

og myndighederne mulighed for at komme med forslag eller indsigelser i forbindelse med projektet banedanmark har desuden løbende afholdt møder med favrskov kommunes tekniske forvaltning hvor de forskellige broløsninger i kommunen er blevet drøftet vvm undersøgelsen har vist at broerne ved hammelvej i laurbjerg og skanderborgvej i hadsten ikke har tilstrækkelig frihøjde til en elektrificeret jernbane i begge tilfælde er det blevet undersøgt om det ville være muligt at sænke sporene i stedet for at hæve broen den løsning har desværre vist sig at være meget omkostningsfuld desuden ville en sporsænkningsløsning kræve at sporene blev spærret i længere perioder til gene for togpassagererne derfor har man valgt at hæve begge broer

indgået en aftale med favrskov kommune hvor favrskov kommune betaler noget af regningen og til gengæld

man altså en bro som bliver bredere så der er plads

jeg er ikke sikker på at det ville kunne løses på den måde hvis man for

besluttede at sænke sporene

da godt være det ikke er sket med lige så mange sider som i tilfældet med bruuns bro i aarhus som jo er et projekt til så vidt jeg husker over to hundrede million kroner

store konsekvenser på både den ene og den anden og den tredje måde men man undersøger

man kigger på fordele og ulemper og man træffer sin beslutning derefter nogle gange træffer man den beslutning at sænke

andre gange træffer man den beslutning at hæve

højere bro og en bredere bro

bag bedre og billigere kollektiv trafik som herre daniel toft jakobsens eget parti også er en del af for det første er

ved at gennemføre en uafhængig undersøgelse af de kapacitetsmæssige udfordringer samt trafikale og passagermæssige effekter der er forbundet med at åbne nye stationer på hovedbanestrækningen i østjylland

analysegrundlag for laurbjerg station denne analyse er også igangsat af bedre og billigere forligskredsen jævnfør aktstykke nummer en hundrede og ni og tredive af treogtyvende august to tusind og sytten fokus i banedanmarks analyse er på hvordan man kan lave en ny station så billigt som muligt banedanmark vil desuden inddrage overvejelser om koordinering med øvrige relevante baneprojekter på

dtus analyse forventes færdig ultimo to tusind og sytten mens banedanmark forventes at aflevere et beslutningsgrundlag ultimo to tusind og atten det har hidtil været banedanmarks forventning at etableringen af stationen i laurbjerg tidligst kunne påbegyndes i to tusind og fire og tyve denne tidsplan var baseret på at udrulningen af banedanmarks signalprogram var prioriteret forud for andre projekter på baggrund af deloittes eksterne review af signalprogrammet har banedanmark i dag præsenteret forligskredsen for en ny plan for signalprogrammets udrulning

endnu for tidligt at kunne sige hvilke konsekvenser en alternativ udrulning af signalprogrammet vil have for planlægningen af øvrige baneprojekter herunder

sådan som signalprogrammet har

ville man først kunne gå i gang med stationen efter to tusind og fire og tyve når signalprogrammet var færdiggjort på strækningen

i gang med en ny udrulning af et signalprogram

vi har netop fået orientering om det fra banedanmark

vi har

forligskredsen og jeg som minister bedt om at få en redegørelse fra banedanmark om hvad det her

det nødvendigt ved den slags stationer at lave

sådan at også gangbesværede kan krydse

der er ikke tale om et trinbræt længere der er tale om en rigtig station men det lyder selvfølgelig billigere at sige

ligger altså informationer og hvis ministeren

plejer kutyme jo at være at man gør spørgeren opmærksom på det inden

det rent politisk om det er tilfredsstillende

tilfredsstillende og hvad ministeren har tænkt sig gøre

det ligger inden for rammerne af et mundtligt spørgsmål

ministeren og tak til spørgeren vi går over til

til transport bygnings og boligministeren og spørgeren

princip for regeringens forslag fast omlægningen til statslån skal ikke påvirke de almene beboeres husleje hverken positivt eller negativt det fremgår også af min besvarelse af de fire udvalgsspørgsmål fra samme spørger som jeg svarede på sidst i september jeg er klar over at de almene boligorganisationer over en årrække har udbudt realkreditlån og byggelån i en samlet pakke og i hvert fald tidligere har opnået rabatter på byggelån modydelsen for disse rabatter har været at kreditinstitutterne har introduceret bindingsklausuler som forhindrer indfrielse af lånet i en periode medmindre der betales kompensation til det långivende institut bindingsklausuler er efter min mening ikke nødvendigvis udtryk for sund konkurrence

det første forhindrer det at lånet kan flyttes til et andet kreditinstitut hvilket alt andet lige stiller låntager i en ringere forhandlingssituation i tilfælde af at vilkårene for lånene ændrer sig for det andet er det uhensigtsmæssigt at en aftale indgået mellem en boligorganisation og et kreditinstitut kan have langvarig betydning for en tredjeparts i dette tilfælde statens handlemuligheder og omkostninger og det er jo netop hvad der nu kan blive en realitet derfor er det klart at lån med bindingsklausuler kun vil blive omlagt til statslån såfremt det kan betale sig

jeg er ikke enig i påstandene i og konklusionen fra fagbladetboligendk

kommer til at skulle have nogle højere omkostninger

beboere skal betale måske hundrede kroner mere om måneden i forhold til den husleje som de

hvis ministeren mener at han er så sikker på at de ikke kommer til at

så vil jeg da foreslå at ministeren siger det helt tydeligt her at de her lån

at betyde at beboere i almenboliger får højere husleje som følge af at deres låneforudsætninger

beboerne så er det jo ikke en god forretning for beboerne i den almene boligsektor eller for så vidt for boligselskaberne så når ministeren siger en god forretning mener ministeren så alene en god forretning for staten eller vil ministeren også love at der ikke som følge af de her ændringer i låneadgangen for almene boliger kommer til at være folk

men at statens tilskud som dækker omkostningerne over den husleje som folk har betalt

der er ikke nogen som helst grund til at frygte

nervøs når det er at de ting bliver stillet op over for hinanden derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at ministeren bare kunne sige helt tydeligt det her kommer ikke til at ske og hvis det kommer til at ske kompenserer vi selvfølgelig

at lånene bliver billigere som følge af en ny model socialdemokraterne siger så at de sparede penge skal bruges til at sænke

og forholdsvis lave vi vil spare de her penge for at statens tilskud kan blive lavere fordi vi gerne

ingen modsætning mellem de to det er jo allerede i dag sådan at der er offentlige garantier for alle støttede lån i den almene boligsektor og der er herudover meget små tab ved finansiering af lånene i den almene boligsektor desuden bærer staten renteusikkerheden på en stor del af lånene så det er ikke et spørgsmål om at staten skal ind på et område hvor staten ikke allerede har et engagement lånene er jo allerede støttede i dag det er et spørgsmål om hvorvidt vi kan gøre det billigere end vi gør i dag og det kan vi omlægningen af finansieringen vil give staten en stor besparelse på op mod en procent af restgælden svarende til omkring en

milliard kroner i to tusind og fem og tyve man skal huske at det er skatteborgernes penge det drejer sig om og det er skatteborgerne der får glæde af besparelserne de milliarder der spares kan fremover anvendes til andre formål

indløse deres lån i staten hvis det er liberalt

jo stole på at ministeren ved hvad der er liberalt

set ikke så meget det det jeg spørger til

giver udtryk for i det her svar s fjorten tre og tredive om at han ønsker og jeg citerer

det mindre regulering at man siger til almene boligselskaber i skal ikke længere tage jeres lån ude på markedet ude hos realkreditforeningerne nu skal i tage jeres lån

vi kan ikke bare udstikke en carte blanche om at man må optage nøjagtig de lån

og så kommer staten bare og dækker alle udgifter på over et vist procentbeløb som borgerne er sat til at betale det ville være alt for dyrt for skatteborgerne det er ikke imod noget liberalt som jeg står for at at staten stiller krav til gengæld for de ydelser som staten

ærgerligt at man har en sektor som

og på almindelige markedsprincipper og

staten i forhold til hvornår de får lån til renoveringer og de får lån til at udbygge i stedet for

til at gøre huslejerne billigere for de almennyttige boligselskabers beboere

almindelige socialdemokrater og så har vi den ualmindelige socialdemokratiske ledelse men det er jo noget

man har en sektor der fungerer fuldt ud

tage et lån på samme vilkår som alle andre og forhandle sig

er det virkelig udtryk for mindre regulering at man tvinger folk til at låne i staten frem for at låne hos kreditforeninger

at gennemføre det her og bruge pengene til formål som den socialdemokratiske partiledelse synes er godt jeg synes at den diskussion er rigtig rigtig spændende og den kan jo sikkert

meget morskab i forskellige socialdemokratiske kaffeklubber der finder ud af hvad de mener med hinanden og indbyrdes og så videre og det